ungdomsuddannelsesmiljø hvor unge sættes sammen med andre unge og hvor vi har et længere og bedre grundforløb så de unge får den rette introduktion og bedre tid til at vælge den retning der lige er

for at sikre at de elever der kommer ind

seks og tyve klokketimers undervisning om ugen

skal også være dygtigere og vi forbedrer uddannelsesgarantien og adgangen til skolepraktik

viser sig at de ikke kan magte lige præcis for de unge opretter vi en ny kombineret ungdomsuddannelse som den som den hedder som er en fuld ungdomsuddannelse hvor målet er

for ufaglærte voksne at bruge de kvalifikationer de allerede har til hurtigere at få papir på det de kan og få en erhvervsuddannelse og blive faglærte

at det er muligt for os at lave en så stor reform med så mange partier

ikke at støtte lovforslaget om den fælles europæiske patentdomstol

og danske lønmodtagere

erhvervs og vækstministeren som jo er ansvarlig for lovforslaget og for regeringens oplysningsindsats

offentliggjort et solidt informationsmateriale om netop patentreformen

her i folketinget men måske allermest rundtomkring i landet

sit patent ét sted frem for

er det både nemmere og billigere at gøre det på den måde

et bredt flertal i folketinget enige om at der skal oprettes en lokal dansk afdeling af domstolen

med i den fælles patentreform samlet set er der mange gode grunde til at indføre det fælles patent

sige at få øje på nogen som helst god grund til ikke at gøre det

vores erhvervsskoler det er danmark når det er bedst som statsministeren siger det

er en aftale som jo hviler på nogle forudsætninger ligesom alle aftaler gør altså aftalen hviler blandt andet på den forudsætning at man

sådan at vi understøtter et optimalt uddannelsesvalg aftalen hviler også på en forudsætning om at de

at regeringen giver et klart bud på hvor de penge skal komme fra og sådan er det

ville tage fat i her er en anden aftale vi har indgået med hinanden

var også danmark

bedst

jeg besøgte for par uger siden et

betalte hvad der svarer til fjortentusind kroner per medarbejder

det tal fjortentusind kroner per medarbejder

en omkostning per arbejdsplads som den gartner ikke kan se at hans

egentlig bare spørge statsministeren om statsministeren er enig i at forudsætningerne for danmarks klima og energipolitik har ændret sig væsentligt

for at genoverveje ambitionsniveauet så vi ikke tvinger

omkostninger op og arbejdspladserne ud af

har ændret sig siden de indgik den her aftale med regeringen på et tidspunkt

i siger indgå brede aftaler og kør det helt i mål så undrer det mig

under en tier dengang vi indgik den aftale

at dansk energi har beregnet at der ligger en meromkostning her det er vel også det der er baggrunden for at den rapport som øjensynlig offentliggøres i morgen

ikke her og siger at vi skal stikke kursen om men jeg spørger om regeringen er indstillet på at

i hvilket tempo vi skal forfølge de mål vi har sat og om

få den her regning reduceret for at skabe noget optimisme hos nogle forbrugere der ellers får en ekstraregning og for at sikre at den her gartner og alle mulige andre i dansk erhvervsliv der lider under for høje energiafgifter sammenlignet med deres konkurrenter får

at man skal passe meget på med at skabe

man har en god adgang til ministeren hvis der er

naturligt at regeringens ministre har en løbende og en tæt dialog med folketingets partier om de her problemstillinger og det gælder selvfølgelig også på det her energiområde

på baggrund af de her man kunne godt kalde det bristede forudsætninger

mene noget om sige noget om forholde sig til frem for at stå og skose mig for noget med noget zigzagkurs er det ikke sådan at der var en forudsætning om at eus

ikke sådan at amerikansk skifergas er nede på en tredjedel af prisen af det der var forudsat er det ikke sådan at verdensmarkedsprisen på fossile brændstoffer derfor er faldet og er det ikke sådan at den regning der var beregnet til at være

klimapolitiske mål må

og ikke giver særlig gode forklaringer på hvordan man så vil finde pengene på det her område men igen skal jeg sige at vi er

regeringen har så i øvrigt en ambition nu der rækker videre og det er en ambition der er aftalt i en verden som på det par år der er gået

set har forandret sig det må statsministeren da forholde sig til vi gjorde os da nogle overvejelser om

en tønde råolie

at en ganske almindelig dansk familie der får fjernvarme og som havde udsigt til at få en ekstraregning på

gode gartner fra fyn

tolvtusind kroner per medarbejder i pso nu skal betale

og holder et foredrag om at man aldrig nogen sinde må skifte holdning når forudsætningerne ændrer sig og det skulle komme fra statsministeren lad mig lige repetere dagpengereform efterløn betalingsring tvungen fædreorlov en uendelig liste af holdningsændringer hvor den eneste forudsætning der

blevet statsminister her snakker vi om nogle reelle forudsætninger der har ændret sig og det jeg spørger til er er regeringen indstillet på at genforhandle det her og det kan jo ikke handle om at man så bare kræver pengene ind andre steder det bliver jo nødvendigvis nødt til at handle om at man også diskuterer ambitionsniveauet og tidsplanen er det i den situation danmark er i hvor arbejdspladserne

udlandet fornuftigt fortsat at have en ambition der hedder fire og tredive procent

og tyve eller skulle man være lidt mere langmodig af hensyn til danskernes privatøkonomi af hensyn til vores virksomheder af hensyn til arbejdspladserne

tydeligt at man er parat til at skabe usikkerhed for de virksomheder som rent faktisk er optaget af at der er tryghed om de her rammer

at åbne for en genforhandling af

at skabe usikkerhed statsministeren har endnu ikke med et ord forholdt sig til

vidste statsministeren dengang vi indgik aftalen i marts to tusind og tolv at prisen

verdensmarkedsprisen på fossile brændstoffer vidste statsministeren det vidste statsministeren at

vidste statsministeren det og og hvis statsministeren vidste det hvorfor sagde statsministeren så ikke noget om det

hvad den grønne omstilling måtte koste i den situation danmark

er det ligegyldigt at den her gartner på fyn skal betale fire gange så meget i pso

fastholde forudsigeligheden i forhold til de mennesker der skal betale den her regning hvad hvis man sagde når verden har forandret sig og rykket ved vores regnestykker

og

herre lars løkke rasmussen skal begynde at finde ord frem

andre mennesker som arbejder på virksomheder som bidrager til vores vedvarende energi

men at rammerne er stabile er også vigtigt for de mennesker der arbejder på de virksomheder ude i vores land

herre lars løkke rasmussen siger

for hvem den nære velfærd også betyder noget altså at man har råd til at

nu oplever at energiafgifterne til fjernvarmen altså stiger tre gange så meget som vi jo har forudsat det betyder at de medarbejdere der arbejder på virksomheder der producerer industriprodukter der sælges til udlandet risikerer at tabe deres arbejdspladser fordi virksomheden ikke er konkurrencedygtig fordi energiprisen er for høj det betyder at den her gartner fra fyn altså skal slås med en firdobling af sin

flere svenskere tingene hænger jo sammen jeg må bare stilfærdigt konstatere at ja statsministeren er altså så indstillet på at hendes minister kan holde et møde når vi nu er med i forligskredsen tak for det men statsministeren er ingenlunde indstillet på at diskutere i substansen om de her ændrede forudsætninger kunne give anledning til at

justere nogle ting i energiaftalen det må vi så trykprøve for det her bliver et tema i forårets vækstforhandlinger og hvis regeringen vil have en vækstaftale

bliver det her et tema som regeringen bliver nødt til at forholde sig til

at de mennesker som arbejder inden for de her virksomheder at regne med at vi får så stor en udbygning og at vi får så mange arbejdspladser som de kan gå og regne med nu

det er et faktum at de på energiområdet har ændret sig markant det er blevet dyrere

være dansker når det handler om den energipolitik der føres så kan man som regering enten vælge at sige

vælge at være fjendtligt indstillet statsministeren vælger det sidste og

op om det som har været nævnt fra herre lars løkke rasmussens side i forhold til at få kigget det her grundigt igennem vores opfordring vil da

statsministeren og regeringen ikke vil være med til at kigge ordentligt

os op på hinanden når vi står så langt fra hinanden som tilfældet er men det jeg ville spørge statsministeren om

det her med om for eksempel en bulgarer eller en rumæner der kommer til danmark og arbejder inden for noget der ligner et feriejob skal have ret til

til sit hjemland til børn der opholder sig i eksempelvis bulgarien rumænien og nu er regeringen jo i går

jeg synes jo det er helt fatalt at man har

man har lavet reglerne om uden at spørge folketinget så

med med den lovgivning vi har i folketinget

noget der tangerer grundlovsstridighed det har vi ikke kunnet få statsministeren overbevist om

sørge for at administrationen på børnecheckområdet bliver bragt i overensstemmelse

gøre opmærksom på

er sådan at man så at sige kan sende sin børnecheck hjem

som mener at vi skal administrere på en måde som ikke

give borgerne de rettigheder de har

det sværere at få børnechecken sendt blandt andet

som så vil fjerne

en regering der administrerer som om det her lovforslag fra regeringens side i går er vedtaget

jeg bare hvis ikke man får flertal for det hvis ikke det kan blive vedtaget her i folketinget vil man så acceptere at det der så gælder er det der står i dansk

eller har vi en mindretalsregering som er fuldstændig ligeglad med hvad det her folketing mener

overhørig og fortsætter med at administrere efter et andet regelsæt når man ikke kunne få det igennem folketinget er det sådan

vi nødt til at administrere efter de regler for ellers

direkte retsvirkning i i danmark

dansk lov så hvis der ikke samles flertal for

administrere i overensstemmelse med eu

om vi stemmer det igennem eller stemmer det ned så vil statsministeren administrere som om det er en eksisterende eksisterende realitet som om det er

det er ikke et land hvor der ikke er er et folketing der skal have lov til at regere landet hvis nogen så er uenige i

i eu et retssystem en domstol der skal tage stilling til

det fungerer så statsministeren er da på tynd is når hun siger til folketinget det forslag regeringen kom med

være med at behandle for det har ingen konsekvenser

eu retten og jeg mener stadig

at når det her område er reguleret af eu

af en eu forordning så har det direkte retsvirkning i danmark

hvad folketinget diskuterer eller

vi diskuterer her i folketinget

nødt til at underrette kommissionen om at

er bragt i overensstemmelse med eu retten og så skal jeg da ikke kunne sige hvad der sker

udelukkes at kommissionen så anlægger en

danmark og det synes jeg at man skal sidde og vente på

vi snakker her om en forordning vi snakker om

giv os nogle forklaringer i stedet for bare

eu borgere og at den danske stat i sidste ende tjener på det

at beskytte og opretholde det danske velfærdssamfund

og derfor er vi også nødt til at stemme børnepengelovforslaget igennem

en diskussion med de andre eu lande så

selv om jeg måtte forstå at den ikke var enig

at man ikke kunne vinde en sag og derfor rettede man ind efter metockdommen

kan man så undgå at brede ud til andre eu borgere

at udfordringer

hvis der kommer nogen til danmark ikke for at arbejde men for at udnytte nogle af vores ydelser skal vi selvfølgelig være opmærksomme på det

er vores dagpenge finland har fået en åbningsskrivelse allerede fordi de har en måneds optjeningspligt danmark har som sagt tre måneders optjeningspligt

her må vi acceptere at

i venstre havde mere indflydelse i venstre

så kunne man finde nogle rigtig fornuftige fornuftige svar der

i de seneste år er antallet af eu borgere der modtager dagpenge

den problemstilling som jeg spørger statsministeren om igen og igen

om social dumping kernen i det

der systematisk spekulerer i at udnytte de danske velfærdsydelser når de for eksempel ansætter udenlandsk arbejdskraft det

det er en indsats som regeringen har taget

med særlig udviklingen i brugen af dagpenge og vi har også tidligere diskuteret det her med hvordan man skal håndtere den situation

men jeg må nok forsøge

så det skal jeg nok også tilpasse mig men

sager er at vi tager tingene pragmatisk og løser dem sag

sat os i et lokale og fundet en fornuftig løsning

om at når det kommer til den borgernære velfærd er

noget vi tager os af i vores fælles

aktionærer skal ikke kunne hive en fortjeneste ud af for eksempel vores skoler altså pengene skal ikke gå til nogle aktionærer

ældre de skal gå til borgerne derfor

egentlig også at regeringen meget klart ville gå ud og sige

det gælder altså hverken vores sundhedsvæsen

vores skoler eller daginstitutioner men den klare afstandtagen fik vi ikke i stedet fik vi nogle synes jeg meget vævende svar om at man skulle se pragmatisk på det her jeg synes det er meget bekymrende hvis socialdemokraterne og de radikale også i det her spørgsmål har ændret holdning siden før valget

ligesom socialdemokraterne og i øvrigt også de radikale mente før valget

for private velfærdskoncerner at drive profitbørnehaver og profitvuggestuer og at skattekroner og forældrebetaling i daginstitutionerne ikke skal

og at danmark og familierne

hvis man er optaget af at opretholde et højt lønniveau i danmark

er det og man må gerne have nogle meget

hvert fald nogle gange mener at

offentlige partnerskaber ude i landet som fungerer

den tidligere regering havde vi er meget tilfredse med at det nu

socialdemokraterne og de radikale altså de to partier som er i regering det samme som før valget

vores folkeskoler vores plejehjem vores børnehaver

som svar på højrefløjens forslag om at man skulle

vi betragter lovforslaget som et ideologisk opgør med den danske tradition på daginstitutionsområdet hvor det

har været muligt at trække profit ud af daginstitutioner

på driften som en selvfølge bør bruges på bedre vilkår

som lovforslaget vil bevirke

og forældrebetaling kan gå til private virksomheder som iss

s

så tror jeg ikke der er behov for en stor ny ideologisk diskussion på det her

at man skal have helt almindelige institutioner som man skal til at tjene penge på men vi vil samtidig også godt sige at vi synes det er rimeligt

mener regeringen det samme som før valget nemlig at det er en ualmindelig dårlig idé at lade for eksempel kapitalfonde drive børnehaver

som jeg ved statsministeren går enormt meget op i

afskaffe den mulighed som vko fik gennemført

afskaffe muligheden for

i aftalen det generer ikke statsministeren statsministeren er ligeglad med

som den tidligere statsminister hev frem i debatten i dag nu kan se frem til at skulle betale syvogfyrretusind kroner i pso afgift om året og ikke kun tolvtusind kroner per medarbejder statsministeren er helt ligeglad med at familier i danmark

hundrede kroner om året men en stigning på

hundrede kroner om året og statsministeren er også fuldstændig ligeglad med hvad folketinget vedtager af lovgivning når det kommer til spørgsmålet om optjeningsprincipper for uanset hvad

fortsætter statsministeren med at administrere efter sine egne holdninger det er da helt utroligt at man skal være vidne til det her

tilbage til energiforliget statsministeren

flere gange med at det var vigtigt at der var tryghed omkring de her ting sådan at virksomhederne vidste hvad de havde at indrette sig efter er det at betragte som tryghed at blive overrasket over at man havde udsigt til at skulle betale tolvtusind kroner per medarbejder per medarbejder

og det burde herre anders samuelsen vide eftersom han har siddet i

et område er reguleret af en såkaldt eu forordning har det direkte retsvirkning

man kan vinde en sag ved domstolen

administrere i modstrid med den lovgivning der

som herre anders samuelsen jo så udmærket må kende eftersom han selv har siddet i europa parlamentet nu til spørgsmålet som vedrører

at liberal alliance ikke er så optaget som os andre af at have ambitiøse mål

vores klima og energipolitik

tryghed om rammerne for familierne i danmark at man har udsigt til en ekstra regning på to hundrede kroner med det energiforlig som man lagde stemmer til og ja liberal

lagde ikke stemmer til det fordi vi vidste at det her

gå galt nu viser det sig vi havde ret nu er regningen

hundrede kroner om året er det statsministerens definition af tryghed svar venligst på spørgsmålet

her omkring tolvtusind kroner om året i pso afgift

syvogfyrretusind per medarbejder

leve op til det man har lovet hvordan i alverden kan statsministeren påstå det derfor må jeg

jeg sagde fra starten statsministeren er ligeglad med at forudsætningerne

om året i pso afgift per medarbejder men syvogfyrretusind man er ligeglad med at

man i øvrigt ligeglad med hvad folketinget vedtager men engang løfte en finger for at gå ned i eu systemet som statsministeren

få ændret de tåbelige regler og hvorfor skal vi i folketinget stemme om en lovgivning

på forhånd har bestemt sig for

har nogle ambitioner i forhold til andelen af vedvarende energi

jeg synes man skylder de mennesker som har job i den her branche at forklare hvordan

temaet for det politiske arbejde i folketinget frem mod sommeren er jo i høj grad hvordan kan vi skabe vækst jobs og velstand til danskerne derfor synes jeg det er lidt underligt

statsministeren

de sager altså statsministeren er chef for en mindretalsregering der ovenikøbet på det seneste er blevet endnu mere mindretalsregering end før og så burde man jo ikke være så stridslysten så skulle man jo i

række hånden frem til et samarbejde om de her temaer

det har aldrig været en konservativ religion vores ønske er bare at få en offentlig sektor der udnytter ressourcerne så godt som muligt og kan vi konkurrenceudsætte så vi kan teste om private kan gøre det bedre og billigere skal vi da gøre det vi får også at vide af statsministeren i dag at når vi henvender os til energiministeren fordi forudsætningerne for energiforliget har ændret sig så det bliver meget dyrere for virksomhederne og borgerne end vi havde regnet med løber vi fra aftaler vi har skiftet holdning nej det konservative folkeparti står fast på de klimapolitiske målsætninger som vi har

blevet enige om en klimalov

siger netop også i den klimalov at vi skal overholde det at konkurrenceevne og arbejdspladser skal fastholdes i danmark som en forudsætning for at nå klimamålene

vil gerne spørge generelt er statsministeren ikke med på at vi bredt set må se på afgifter i det her samfund fordi de et eller andet sted er en belastning for konkurrenceevne

enige om for ganske kort tid

har klima og energipolitikken

bare gøre opmærksom på at det er lodret modsat det som man må forstå herre lars løkke rasmussen er i gang med

vi skal overholde de brede aftaler

kunne diskutere de udfordringer der opstår undervejs

at stå og diskutere tal eller forudsætninger for de her beregninger det synes jeg netop man skal gøre når man sidder ved

højeste skattetryk i verden

et øjeblik siger de konservative tænker aldrig på andet

men det kan ikke være anderledes end at når vi skal diskutere vækst i vores virksomheder så er det de offentligt pålagte skatter og afgifter som er meget afgørende for deres konkurrenceevne man overser tit det med afgifterne altså vi har nok

af det samlede provenu og derfor er det jeg spørger når vi nu har betydelig højere afgifter i danmark generelt ikke bare på energiområdet men også fødevareafgifter ville det så ikke være et godt tema at tage fat på under de vækstforhandlinger som vi skal i foråret at nedsætte afgiftstrykket

for så at kunne finansiere nogle

i den offentlige sektor vi ønsker at effektivisere og blive bedre og få mere ud af skattekronerne men dybest set ønsker vi jo faktisk år for år at

kan der sikkert godt blive råd til nogle skattelettelser

den størrelsesorden som konservative folkeparti nogle gange foreslår

år for år at fyre og skære ned i den offentlige sektor og jeg synes det ville klæde konservative folkeparti og venstre for den sags skyld

nogle afgifter blandt andet

er afgift på mandler med skal men hvis skallen bliver taget af er afgiften endnu

pistacienødder med skal er uden afgift men hvis en pistacienød er

sådan kan man tage det ene område efter det andet andet

flødeboller og alt muligt andet hvor det er dybt dybt komplicerede vurderinger virksomhederne skal stå med hver eneste dag for at finde ud af det kunne vi ikke

at afbureaukratisere og sænke afgifter i danmark så vi får mindre grænsehandel og mindre bureaukrati

er han helt sikker på at der ikke også var mystiske

sammen jeg tror ikke den tidligere regering kan sige sig fri for det så derfor må jeg bare henvise til at man har haft

hvis man ønskede at rydde op i det her det blev kun mere og mere kompliceret

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

ændringsforslaget er forkastet derefter stemmes

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre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

for betænkningen af erhvervs og vækstministeren de er vedtaget der stemmes

nummer fem af et mindretal

afstemningen for stemte tretten imod stemte otte og firs

ønskes afstemning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

eu retten med lovforslaget

ophæves § atten i lov om erhvervsfremme og regional udvikling og ophævelsen af den paragraf betyder at erhvervs og vækstministeren ikke længere kan fastsætte regler for industrisamarbejde når det handler om anskaffelse af forsvarsmateriel

tjenesteydelser fra udenlandske leverandører som reglerne er i dag

stilles der krav om industrisamarbejde ved anskaffelse af forsvarsmateriel og tjenesteydelser når ordren er på fem million kroner eller derover

ophæves de gældende regler for industrisamarbejde som

fremover vil grundlaget for industrisamarbejdet derfor alene bestå af administrative retningslinjer fastsat af erhvervs og vækstministeren det bliver derfor kun muligt at stille krav om industrisamarbejde med virksomheder i danmark hvis en konkret vurdering viser at det er nødvendigt for at varetage væsentlige danske sikkerhedsinteresser i venstre

støtter vi regeringens bestræbelser på at justere de danske regler sådan at vi kommer til at leve op til eu retten

det er glædeligt at vi også med lovforslaget bevæger os væk fra et generelt krav om samarbejde ud fra en bestemt beløbsgrænse

for sig det mener vi skaber et mere åbent og friere marked baseret på konkurrence men vi er dog også opmærksomme på at der jo i en del af høringssvarene er udtrykt bekymring for at danske underleverandører og nicheproducenter vil opleve en reduktion i omfanget af industrisamarbejde med udenlandske leverandører

i venstre er vi helt klar over at den danske forsvarsindustri i

ganske anderledes sammensat

vi ved også at danske virksomheder kun i et meget begrænset omfang leverer fuldt ud færdige løsninger og udstyr til det danske forsvar til gengæld indgår danske virksomheder ofte som højt specialiserede nicheproducenter og underleverandører til den internationale våbenindustri fortsat samarbejde inden for industrien er derfor enormt vigtigt for danske virksomheder af hensyn til

beskæftigelsen og innovationen inden for sektoren det drejer sig om værdiskabelse

og danske arbejdspladser

væsentlige danske sikkerhedsinteresser nu bliver mulighed for netop at belyse den danske forsvarsindustris betydning herunder dens størrelse

dermed kan vi fortsat varetage danske interesser i forhold til branchen og i forhold til arbejdspladser vi er tilfredse

interesser men inden glæden springer fuldstændig ud i et vildt blomsterflor vil vi også gerne dryppe

med frist syttende januar

og vi synes det ville klæde regeringen

sig umage for at leve op til sine egne intentioner om god regeringsførelse men substansen i lovforslag

l en hundrede og to og tredive er vi i venstre enige i og derfor skal jeg på mit partis vegne

netop laver langt mere avancerede produkter som typisk indgår i helheder

og derfor også har andre perspektiver end alene det rent

militære derfor er der selvfølgelig en række interesser som gør sig særlig gældende i forhold til det danske område så når vi køber forsvarsmateriel

vi selvfølgelig til stadighed opmærksomme på at vi også

varetager nationale sikkerhedsinteresser i forbindelse med

sikre en sådan kompetent forsvarsindustri som vi gerne vil have i danmark er ved at sikre at der er en åben konkurrence og et tæt sammenspil mellem forsvaret og industrien det synes jeg også at vi må sige

det internationale marked for forsvarsmateriel er altså ikke sådan som andre markeder

vi kan åbne frit op og derfor er det naturligt nok præget af at hver enkelt nation ønsker at sikre

nationale forsvarsindustri på bedst mulig måde kommissionen har som bekendt kritiseret

for tiden i danmark for industrisamarbejde med hjemmel i lov om erhvervsfremme og har gjort opmærksom på at det ikke er i overensstemmelse med eu retten derfor har regeringen

de gældende regler for industrisamarbejdet helt ophæves

som sikrer overensstemmelse med eu

andre ord sige at vi ved at afskaffe en lovgivning kommer i overensstemmelse med eu retten

praktisk måde at gøre det på og i overensstemmelse med hvordan man gør i en række andre lande det indebærer at

i fremtiden når man skal anskaffe forsvarsmateriel skal foretage en konkret vurdering af industrisamarbejdet og af om industrisamarbejdet er nødvendigt for varetagelsen af væsentlige

i forbindelse med debatten her allerede nævnt af herre kim andersen

er lovforslagets konkrete indhold er jo ikke særlig omfattende det er alene at man foreslår at ophæve den nuværende § atten i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som bemyndiger erhvervs og vækstministeren til at fastsætte regler for industrisamarbejde

der fremover vil blive udstedt administrative retningslinjer for industrisamarbejdet men vi skal huske på at det sker på baggrund af at der tidligere har været et andet og mere omfattende lovforslag

hvor man på baggrund af de høringssvar der kom og på baggrund af samtaler med folketingets partier og

at den løsning som vi fremlægger nu

derfor synes jeg også set

hensyntagen til at der jo er verserende interesser som af forskellige årsager

ikke mindst fordi vi lægger op til en ikrafttræden af de nye administrative retningslinjer allerede per første april to tusind og fjorten altså om ganske kort tid at det sådan set er fornuftigt nok når man nu var nået frem til en alternativ løsning

som der er meget bred politisk tilslutning til

få gennemført høringen relativt hurtigt og jeg må sige at når man umiddelbart læser høringssvarene

at der generelt er en ret positiv modtagelse af

angribe tingene på i modsætning til

indebar alt i alt

her industrisamarbejde fungerede

kritikken har jo så gjort at der i en periode har været store frustrationer og stor bekymring

gå hen og betyde at vi i danmark ville miste arbejdspladser fordi vi ikke ville være i stand til at stille de samme krav

med det her lovforslag ophæver en paragraf i loven om erhvervsfremme og det er jo selvfølgelig fornuftigt at vi får mindre detailregulering men vi ved jo selvfølgelig også godt at det betyder

interesser at få de her ting i funktionsudbud og i

synes også at det er kreativt det må man jo sige

juridisk klemme et lille minislagsmål med eu ved at fjerne en

paragraf i en del af den danske lovgivning og

vi da gerne se frem til mere af den slags fra regeringens side men dansk folkeparti kan

med den danske forsvarsindustri det sikrer den danske forsvarsindustri og de arbejdspladser der er der når forsvaret skal investere i nyt materiel af hensyn til konkurrencen og en rimelig konkurrence på det europæiske marked og dermed også

mulige former for indkøb eksempelvis er det ikke

sikkerhedsinteresser når forsvaret køber strømper eller

shirts eller noget andet almindeligt det har man kunnet indtil nu men det afskaffer vi med den her lovændring i stedet for vil man ved hver enkelt indkøb lave en konkret vurdering

det bliver erhvervs og vækstministeriet der skal forestå at lave den vurdering og så også forestå at lave en modkøbsaftale med den udenlandske leverandør vi kan støtte op om

fordi den ikke er i overensstemmelse med eu reglerne det er jo sådan set rimelig logisk at

og i stedet indføres en

hvor man de steder hvor man kan påberåbe sig

og som en fornuftig

har det her forslag være befriende vi har nemlig en en fælles front i folketinget mod ureguleret konkurrence i forsvarsindustrien jeg håber at den store omsorg der er for vores forsvarsindustri herhjemme som har vist sig at være bred i folketinget vil smitte af på andre dele af vores samfund for når ureguleret liberalisme ikke er godt i forsvarsindustrien

godt i vores børnehaver vores ældrepleje på plejehjem og skoler nå nok om den

at vi får rig lejlighed til at tage andre dage enhedslisten kan sige at vi støtter det her forslag

som jo grundlæggende handler om de regler der skal være for indkøb af militært udstyr det såkaldte industrisamarbejde enhedslisten ønsker at vi i fremtiden også skal have mulighed for at kræve modkøb ved indkøb af militært udstyr men vi frygter

faktisk kan risikere at få et pres på vores krav om modkøb vi ved jo at

kommissionen er opmærksom på det her område og at de ikke kan lide den hidtidige praksis

seksten flyene for år tilbage

ikke nogen grund til at tro at man fra eus side vil være mindre opmærksom

i fremtiden faktisk tværtimod på eu topmødet i december

aftalte vores egen statsminister med andre eu ledere at det indre marked for militærindustrien skal styrkes

det her indre marked som er i modstrid med at danmark kræver modkøb når et flertal af folketingets partier med undtagelse af enhedslisten eksempelvis snart planlægger at bruge tyve til tredive milliard kroner

kampflyene er jo egentlig et konkret eksempel på hvad det her kan få af betydning hvad eus krav kan få af betydning i fremtiden

indkøbet af kampfly svarer nok cirka til investeringen i øresundsbroen til sverige for prisen af bare et

timers hjemmehjælp man ville kunne få to tusind en hundrede og halvfjerds ekstra lærere i folkeskolen i en år man ville kunne bygge tre og tredive havvindmøller som ville være nok til at dække aalborgs energiforbrug i tyve år altså et gigantisk beløb bare for et enkelt kampfly det er en voldsom investering og det er en investering som der desværre ikke er så meget fokus på så meget debat om

at kravet om modkøb kan blive meget meget tydeligt for når debatten engang imellem

siger forsvarsministeren at der ikke er noget problem i den her store udskrivning for statskassen fordi vi får arbejdspladser for pengene det er så godt nok dyrt købte arbejdspladser kommet ved krav om modkøb ved brug af de her tyve

det er trods alt arbejdspladser spørgsmålet er så nu

det aner vi jo grundlæggende ikke det vil være op til en vurdering fra eu om danmark kan kræve modkøb og godkendes og hvis vi ikke bliver godkendt risikerer vi at bruge tyve til tredive milliard kroner et voldsomt beløb uden at få en eneste dansk arbejdsplads for pengene

situation en alvorlig situation som gør at jeg også vil opfordre folketingets partier til at genoverveje om eksempelvis den dyre plan om indkøb af nye kampfly virkelig skal opretholdes

situation hvor der er en høj arbejdsløshed i danmark

det folketingets partier bør spørge sig selv om

der er situationen det er det eu kræver de kræver at vi retter ind og desværre kan det blive resultatet selv om det her

er en konsekvens af at dansk lovgivning ikke har været i overensstemmelse med eu lovgivningen

sige at

noget som vi er synderlig begejstret for i danmark og jeg må indrømme at

ikke køber alle de argumenter som jeg har hørt i forbindelse med med behandlingen af det her lovforslag

gerne takke ministeren for at have indkaldt til flere møder om det argumentet er altså at det er vigtigt at man stiller

udenlandske leverandører

sikkerhedsmæssige argumenter og så er der nogle argumenter som handler om at det er vigtigt for danske arbejdspladser alt andet lige

nogle krav om modkøb gøre at det køb man selv foretager sig bliver dyrere det vil sige at regningen til skatteborgerne bliver større

som ikke bliver oprettet fordi

bruger flere offentlige kroner så argumentet om at industrisamarbejde er vigtigt for at skaffe arbejdspladser

kan godt være det skaffer nogle arbejdspladser i nogle bestemte virksomheder men overordnet set er det ikke noget som jeg tror på øger den samlede beskæftigelse så er der det sikkerhedsmæssige argument og det kan der måske være noget om en forklaring jeg har hørt var at det var vigtigt at vi havde dansk forsvarsteknologi

hvis vi for eksempel brugte amerikansk teknologi

kunne amerikanerne i princippet lukke ned for den her teknologi ja amerikanerne kunne gøre så meget ved danmark hvis de havde lyst til det

fordi vi er under indtryk af

og derfor ser vi det som et lille skridt

lovforslaget her ophæver jo de gældende regler

for industrisamarbejde fordi de nuværende regler

som vi også har fået det grundigt gennemgået er uforenelige med eu traktatens artikel tre hundrede og seks og fyrre da gældende regler jo henviser til erhvervsmæssige interesser det er ikke foreneligt med konkurrencereglerne og derfor skal vi have dem ændret vi har noteret os og synes det er klogt at regeringen fremadrettet vil sikre at

danmarks væsentlige sikkerhedsmæssige interesse på linje med de administrative regler der for øvrigt gælder i de fleste andre eu lande grundlaget for det fremtidige industrisamarbejde vil hvile på den nationale forsvarsindustrielle strategi og den ventes opdateret hvert andet år det er en fornuftig løsning på en udfordring for danmark der gerne ser mere konkurrence på dette område men som også

lige fod med de øvrige medlemmer af eu at man skal kunne beskytte væsentlige sikkerhedspolitiske interesser vi støtter derfor lovforslaget og ser frem til det videre arbejde med strategien

så også gerne sige her fordi herre joachim b olsen jo

på liberal alliances vegne kom med nogle betragtninger om modkøb at der

tvivl om at en af grundene til at vi har så ganske stor en en forsvarsindustri i dag

ikke kun har været underleverandør når der har været ordrer i danmark men

og har af den vej faktisk skabt endnu flere arbejdspladser i danmark og derfor endnu større skatteindtægter så selv om jeg tror at

at man ikke stiller forpligtelser naturligvis altid påvirke prisen i positiv retning jeg tror på længere sigt at det at man får etableret formelle samarbejder

bliver underleverandør på ordrer der ikke

med til at få vores industri til at blomstre og for det konservative folkeparti

er det meget afgørende at der stadig væk er vækst på det her område men som sagt har det ikke så meget med det her lovforslag at gøre det er mere en principiel diskussion jeg vil sige

har været noget offentlig polemik om det så derfor synes

økonomisk argument der siger at det at man stiller krav om modkøb inden for bestemte brancher skulle øge beskæftigelsen og velstanden i et land

helt overordnet set den køber jeg simpelt

parterne så lige præcis på det her område gør der sig nogle lidt man sige særlige vilkår gældende der både er historisk og sikkerhedsmæssigt

derfor synes jeg faktisk det giver god mening men ellers er jeg fuldstændig enig med herre joachim b olsen og vi er jo for øvrigt også tilhængere af fri konkurrence og frie markeder

og med så bred opbakning til den procedure er det jo meget inspirerende

vi skal prøve at finde andre områder men det bliver nok vanskeligt at få lige så stor konsensus omkring dem

område takkes der mange gange for det

sige at der er blevet brugt vidt forskellige begrundelser for hvorfor man har tilsluttet sig og jeg synes at alle sammen

vi i den her forbindelse når vi taler om dansk industri og dansk

og også noget som

den her lovgivning med henblik på at vi skal være i overensstemmelse med eu regler og andet

har øjnene stift rettet mod

det hele taget godt for den industri som

i tråd med baselkomiteens anbefalinger det vil sige det man i daglig tale kalder basel

venstre det konservative folkeparti liberal alliance og dansk folkeparti i forbindelse med vedtagelsen af det vi kalder bankpakke

generelle ændringer som gælder for alle finansielle virksomheder dels en række ændringer som berører de systemisk vigtige finansielle institutter de såkaldte sifier så herre formand her var forklaringen en væsentlig del af lovforslaget udgør nye krav til virksomheder der ansøger om at udøve virksomhed som kreditinstitut eller fondsmæglerselskab det foreslås at medlemmer af ansøgervirksomhedernes bestyrelser fremover skal leve op til nye krav om hæderlighed integritet og uafhængighed

et krav at bestyrelsesmedlemmerne har de fornødne ressourcer til at besidde bestyrelseshvervet desuden lægger forslaget op til at ansøgervirksomheder fremover skal oplyse identiteten

skal ansøgninger om at drive finansiel virksomhed indeholde en driftsplan med en beskrivelse af de påtænkte forretninger en anden væsentlig del af lovforslaget går ud på at tilpasse de danske regler om kapitalkrav til reglerne i eu mere specifikt skal dansk lovgivning stemme overens med reglerne i kapitalkravsforordningen

man lægger således op til at danske regler ikke må være strengere end de generelle regler i eu

et synspunkt vi i venstre har gjort gældende og som vi har argumenteret kraftigt for vi har tidligere gjort opmærksom på at danmark har haft en tendens til at overimplementere

vil vi gerne kvittere for at man her er begyndt at se sig lidt mere over skulderen i mange tilfælde

man da opdage at også vores nabolande tolker reglerne anderledes og implementer mindre strenge krav vi skulle med dette forslag have lært en smule af dem vi er af samme årsag også positive over for at der blandt andet lægges op til en tilpasning af de danske regler til eus regler om startkapital det indebærer nemlig at kravene ændres fra otte million

balance hvor vi regulerer hensigtsmæssigt uden at gøre det for svært at starte nye virksomheder det gælder også finansielle virksomheder en anden del af de ændrede

er her indføres et nyt krav om oprettelse af en kontracyklisk kapitalbuffer

direktivet skal være ansvarlige for at opbygge en sådan buffer i vækstperioder med forslaget

interne ordninger i de finansielle virksomheder som skal bidrage til at øge virksomhedernes sikkerhed og følgelig en mere generel sikkerhed på de finansielle markeder der indføres krav om etablering af nominerings og risikoudvalg i finansielle virksomheder som er børsnoterede eller har mere end tusind ansatte endvidere indføres krav om whistleblowerordninger i finansielle virksomheder det er en praksis som kun få finansielle virksomheder benytter sig af i dag men som vi ønsker at udbrede til sektoren generelt med hensyn til den del af lovforslaget der omfatter de systemisk vigtige finansielle institutter etableres der med lovforslaget nogle klare retningslinjer for hvordan man kategoriserer systemisk vigtige finansielle institutter helt konkret fastsættes der tre kvantitative indikatorer

for det første ser man på instituttets balance i procent af bruttonationalproduktet for det andet ser man på instituttets udlån i procent af penge og realkreditinstitutternes samlede udlån i

og endelig ser man på instituttets indlån i procent af pengeinstitutternes samlede indlån i danmark derudover indfører man også en grænse for hvor mange bestyrelsesposter og direktionsposter sifi bestyrelsesmedlemmer har lov til at varetage det vil således fremadrettet kun være tilladt

at sidde i fire bestyrelser medmindre man er direktør er man det

at sidde i to bestyrelser en anden vigtig del

tilsynsvirksomhed men med det øgede ansvar der ligger

også vigtigt at tilsynet har en stærk og effektiv organisation af den grund har vi fra venstres side lagt vægt på at vi får en omorganisering hvor der oprettes en ny bestyrelse for finanstilsynet den bestyrelse vil desuden overtage en række af de opgaver der i dag ligger under

finansielle råd som derfor foreslås nedlagt som nævnt ligger dette lovforslag i forlængelse af aftalen om bankpakke

og det bakker vi fra venstres side naturligvis op om og jeg kan derfor tilsige lovforslaget venstres velvillige behandling i

vi skal lære af finanskrisen og den måde som den finansielle sektor også her i landet på en lang række påviste områder rent faktisk reagerede reagerede til ugunst for landet og for indskydere og for

låntagere det skal vi tage højde for men vi skal gøre det på en balanceret måde og derfor

her lovforslag er udtryk for at vi nationalt lever op til internationale krav på området men at vi gør det på en balanceret måde så vi ikke stiller danske finansielle virksomheder og dermed også generelt dansk erhvervsliv ringere end man gør i landene omkring os det er meget meget vigtigt for venstre fordi

en virksomhed som enhver anden form for virksomhed og den finansielle sektor har i et moderne samfund meget meget stor betydning i forhold til at generere vækst og jobs og det lægger vi meget vægt på sker

nået til at det er bedst at vi ikke strammer skruen yderligere vi er med på at der skal reguleres og at vi skal lære af finanskrisen men vi skal jo ikke

stramme garnet så hårdt at vi kvæler barnet

øvrigt bare kvittere for at herre frank aaen ligesom jeg ser en helt klar forskel på venstres og enhedslistens politik på det her område det er jeg meget glad for

borgernes krav om åbenhed rådgivning og erstatning danske socialdemokrater har i årevis herhjemme og i europa drevet indsatsen for at forhindre en ny

otte hundrede og to og halvfems siders lovforslag som vi behandler nu er et godt eksempel på at vi ikke tager let på opgaven det omfangsrige lovforslag som vi behandler her i dag og som implementerer kapitalkravsdirektiv

bevirker en række konsekvensrettelser i dansk lovgivning som følge af kapitalkravsforordning crr ligger i god forlængelse af den mangeårige indsats overordnet set er den danske finansielle sektor i dag forholdsvis sund og stabil det kan vi blandt andet takke de seneste års initiativer med at regulere den finansielle sektor for men yderligere yderligere tiltag er helt nødvendige for

understøtte den finansielle stabilitet og mindske risikoen for kriser i fremtiden for det er ikke til diskussion at en stabil finansiel sektor er en grundlæggende forudsætning for vækst og

arbejdspladser i danmark lovforslaget følger op på den politiske aftale der blev indgået den tiende oktober to tusind og tretten det som

en aftale om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter forkortet sifi en sådan regulering har der ikke været tidligere for det er uomtvisteligt

at der er helt særlige risici forbundet med systemisk vigtige finansielle institutter årsagen er den simple at de er så store at kommer de i uføre vil det have store og voldsomme negative konsekvenser for både borgere og virksomheder

som helhed derfor indfører vi skrappere krav til systemisk vigtige finansielle institutter end til andre institutter det skal begrænse risikoen for at et systemisk vigtigt finansielt institut kan komme i vanskeligheder og også begrænse samfundets og statens omkostninger hvis det alligevel skulle ske vi styrker med andre ord den finansielle stabilitet ved at sikre at institutterne kan klare selv alvorlig stress med lovforslaget indfører vi regler om identifikation af og krav til sifier i danmark det gør vi blandt andet ved at stille kontante krav om at den finansielle sektor skal polstre sig bedre ved at alle banker og

mere kapital og højere likviditet vi ændrer reglerne om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller fondsmæglerselskab og vi giver mulighed for at fastsætte en kontracyklisk kapitalbuffer samtidig begrænser vi det antal bestyrelsesposter i finansielle virksomheder som personer samtidig kan besidde kan besidde og vi stiller krav at der skal etableres nominerings og risikoudvalg ligesom der skal oprettes

at der vil blive etableret en bestyrelse i finanstilsynet og derfor bliver det finansielle råd nedlagt den globale økonomiske krise har vist os hvordan det går når de liberale kræfter får frit spil og

den finansielle sektor mest muligt konsekvenserne har været en krise af dimensioner der fortsat kan aflæses i antallet af arbejdspladser

sender folk fra hus og hjem en sådan adfærd kommer denne regering aldrig til at legitimere vi er bannerfører for at vi igennem lovgivning og globale aftaler gør vores yderste for at bankdrift bliver til en reguleret kedelig nuvel men stabil forretning det medvirker

vi skal have et aktivt finanstilsyn og når der lægges op til

skal laves en bestyrelse for finanstilsynet så er det også vigtigt at huske at vi dermed også kommer til at stå i en situation hvor vi reelt mindsker den finansielle sektors direkte indflydelse

den finansielle sektor med

kan blandt andet påvirke finanstilsynet fremover

personer i den finansielle sektor kommer til at sidde i den bestyrelse der laves

en slankere bestyrelse men også noget som jeg tror kan være med til yderligere at gøre finanstilsynet aktive og skarpe

rigtig gode investeringer de har lavet i københavn og så bruger de den vurdering til at stille over for deres aktiver

det er jo det man kan få lov til med det her særlig hvis man er en stor

individuelle vurderinger af hvor meget ens udlån

og jeg spørger igen er det ikke

er det ikke en grund til at vi burde være imod at det her øger risikoen fordi bankerne selv skal vurdere værdien af deres egne

ret intensiv debat om jeg har også noteret mig at der

politikere også ordførere

som mener at det danske finanstilsyn går alt for langt

tværtimod synes jeg at det er ganske fornuftigt

finanstilsyn som er særdeles gode til at foretage kritiske vurderinger

bankaftale som dansk folkeparti er med i ligesom vi har været i de andre bankaftaler her på christiansborg for vi synes sådan set at

skabe tillid til den danske finansielle sektor det er vigtigt at udenlandske investorer og folk

forventning om og en tiltro til at det er sundt og godt og sikkert at investere deres kapital i danmark det synes jeg faktisk at vi med al respekt alle

andre lande som har været mere udfordret

det danske samfund men det er selvfølgelig

hvile på laurbærrene

lovforslag om den politiske aftale af tiende oktober sidste år

blandt andet ind og kigger på hvordan vi sikrer de her regler om basiskapital

store eksponeringer i enkelte sektorer

hvordan det gik med tønder bank hvor der i øvrigt i over fem år

skulle laves ekstraordinært store nedskrivninger på de lån der var og det betød jo så at banken var insolvent og måtte lukke

der ligger bag det her lovforslag også

er sikre på at at det vil betyde at der vil blive absolut fokus på at den måde som man vil føre sit tilsyn på vil blive skærpet ikke bare for at være stringent men også for at være sikker på at de krav man stiller er de rimelige krav der skal stilles det finansielle råd bliver

ved samme lejlighed men så må vi se hvordan

kommer til at gå jeg håber selvfølgelig også at ministeren vil

være nogle udfordringer

viser sig hen ad vejen men der er et sted hvor

banklove fra eu med crd iv kapitalkravsdirektivet

gang at vi skal kriges med eu bureaukratiet og det bliver måske heller ikke den sidste

vi positivt indstillet over for lovforslaget og vi anerkender jo også at det langt hen ad vejen

vi har i øjeblikket om at eu også bestemmer over de sociale ydelser i danmark

som som gør at det er eu der bestemmer på området

er problemet det er jo eu der bestemmer vi kan ikke her i folketinget

strammere regler for virksomhederne vi kan tilsyneladende ikke bestemme hvordan realkreditten i danmark skal indrettes det er eu der bestemmer det

det er altså et stort slagsmål der ligger og derfor sagde jeg også i min ordførertale

det ganske præcist at vi er betænkelige ved det

holder fast i at vi skal bevare en god og stabil

til at stå imod derfor var

gå ned gå konkurs og det danske samfund var truet af at der ikke ville blive lånt penge ud normalt i det danske samfund

vi jo private virksomheder gå konkurs men det kan vi ikke med de helt store banker i danmark deres betydning for samfundet er nemlig så stor at vi ikke kan lade dem gå

radikale venstre mener at banker skal skal drives på markedsvilkår og vi synes ikke det er rimeligt at skatteborgerne skal holde for når private virksomheder kommer i uføre

da store bankers konkurs ville have haft uoverskuelige konsekvenser

er at få lavet en ny bankregulering så vi ikke ender i samme situation igen efter vores mening var en af årsagerne det kan man også læse i den meget omfangsrige rapport der er blevet lavet af

tilsyn i nullerne

løser vi den opgave med det her lovforslag på små ni hundrede sider

det primære i loven er at alle banker vil blive mødt med kapitalkrav så de skal sætte penge til side til at imødegå tab de store banker i danmark de såkaldte sifi banker vil blive mødt med højere krav end de små det skal sikre at bankerne har buffer nok i deres drift til at kunne imødegå tab hvis de skulle opstå som en lille men væsentlig ekstra tilføjelse indfører loven en whistleblowerordning på det finansielle område vi så

hvordan nogle banker og nogle medarbejdere har ageret helt og aldeles uansvarligt og det har samfundet og alle danskere måttet rydde op

derfor støtter vi varmt op om en whistleblowerordning så medarbejdere der har viden om ulovligheder og alt muligt andet i

samlet set ser radikale venstre den her lov som den helt afgørende opfølgning på den finansielle krise rigtig meget af lovgivningen stammer fra eu og viser at eu i i den her situation har taget ansvar vi skal huske på at den finansielle sektor agerer på tværs af landegrænser og derfor er der brug for lovgivning der også går på tværs af landegrænser og vi er rigtig glade for de direktiver som den danske regering stod i spidsen for da vi

formandskabet den finansielle krise har været ødelæggende for danmark og danske virksomheder og jobskabelsen

har skabt et reguleringsmæssigt grundlag for at få en sund og stabil finansiel sektor igen som vil være til gavn for danmark og som virker

at geare sine udlån og der er slet ikke klare regler

hvordan man skal vurdere om udlånene er usikre eller om de er sikre

venstre at at reglen er sådan

det nok egentlig er værd jeg tror de fleste banker synes finanstilsynet er lidt for offensive ud over det sikrer den her lov at

skal sætte penge tilbage så hvis

er det bankernes egen kapitalbuffer der skal dække tabet og ikke skatteborgerne

kan passe at en bolig er fem million kroner værd som banken har belånt den til og så kan finanstilsynet tvinge banken til at lave en nedskrivning

rigtig mange nedskrivninger

de her år netop fordi de har lånt ud til mere end hvad tingene

og det er jeg rigtig glad for at finanstilsynet

over en økonomisk nedtur som svarer til den

den finansielle krise i danmark

uforsvarlige udlån og troen på at prisstigningerne på jord og fast ejendom

og det er jo en sag som der kun kan ryddes op i for alvor

derfor har det jo være helt nødvendigt at få eu regulering på det her

kapitalkravsdirektiv det mener jeg

i en situation hvor

finansielle institutioner og banker hvad det måtte være er kommet i økonomiske vanskeligheder og skal løse løse dem dem har de i høj grad fået løst ved at staten er gået ind og har skaffet pengene

en mangel på muligheder for at låne ud til fornuftige lave renter og det problem har vi jo stadig

vi stadig står i oprydningens tegn efter den økonomiske krise men kapitalkravsdirektivet er en uomgængelig del at få gennemført

jo så eus

men der kan man sige at eus kapitalkravsdirektiv er en god inspiration for den fortsatte diskussion om en mere omfattende global regulering så implementerer man bankpakke vi

en andel i oprydningen efter den tidligere regering

i i det her land

særlige systemiske banker og den første gang jeg hørte om systemiske banker

noget med at de nærmest blev nationaliseret

og det går jeg heller ikke ind for men det betød jo at de kom under og kommer under en særlig forpligtelse det er fuldstændig nødvendigt og vigtigt at de banker som vi er afhængige af de banker som vi må sige som samfund vi ikke kan lade gå ned stiller vi nogle særlige krav til og det implementeres med lovforslaget her så vil jeg til sidst sige

mit parti er en stærk tilhænger af et stærkt finanstilsyn

tror vi skal takke et stærkt finanstilsyns adfærd her under oprydningen for at vi har fået nogle banker som ikke kunne overleve

lukke i tide så de ikke gik konkurs

rygtet ikke blev spredt ud i verden at bankerne i danmark går konkurs så hellere at de bliver opkøbt for hvis rygtet havde spredt sig kan det jo godt være at den danske ranking i de internationale systemer

en stor del af krisen i danmark kom ved at danske bank investerede i irland altså ting der ikke havde noget med danmark at gøre overhovedet men som har påført det danske samfund milliardudgifter

en god idé at vi i danmark kunne sige

hvis i vil spekulere ude i i verden må i gøre det for jeres egne penge

og en række andre af de instrumenter der ligger her

på det punkt som herre frank aaen nævner her men vi er da efter min opfattelse i den situation at hvis vi i de næste år oplever at vi får brug for at at skærpe nogle af reglerne

jo er meget meget vigtigt og og fornuftigt at det her er eu reguleret det

at banker genforsikrer og arbejder så tæt sammen på tværs af grænser i dag

for alvor dur og det er en international regulering det er jo et af de steder hvor man kan sige

stadfæster at vi ikke bare kan gå videre og det vil jeg gerne have at ministeren kommenterer

af debatten undervejs kan vi her i folketinget vedtage strammere regler for bankerne de finansielle institutter

jeg mener i virkeligheden man skal være opmærksom på hvorfor danmark kom i uføre i finanskrisen det gjorde vi af mange grunde og de sidder mest herovre til højre i salen men det gjorde vi jo også fordi

og investerede en masse af de penge i udlandet for eksempel danske bank som lånte en masse penge i udlandet

de har bare tabt milliarder og atter milliarder

danske banks aktionærer om det men problemet var jo at det var danske skatteydere der kom til at bære en stor del af byrden herunder at man har

kunne beslutte at hvis det er sådan at danske banker

lege ude på de internationale markeder de tabte også penge hos lehman brothers

må de selv tage risikoen det vil sige at have selvstændige selskaber og ikke på nogen måde kunne tilbageføre et underskud

et helt elementært krav jeg vil gerne spørge kan vi kan vi indføre sådan en regel

her direktiv eller er vi forhindret i at gøre det

med i overvejelserne jeg siger bare igen for at ingen skal misforstå det vi går ind for alle de

regler for bankerne som vi overhovedet kan komme i tanker om og kan få gennemført

en dum idé at det sker på en måde hvor vi ikke kan gå videre i reguleringen af danske banker

her direktiv den her lov som en begrænsning af så mener vi ikke

jeg har peget på par ting undervejs i spørgsmålene til de andre ordførere og skal også nok stille dem skriftligt

låne ud fra tredive milliard kr

er der jo ikke nogen sammenhæng mellem den risiko banken tager og den kapital

vi igen ender tilbage ved at det er skatteyderne der kommer til at betale det er et af problemerne

der går ind og siger hov er et lån til en boligspekulant på amager de penge værd som lånet står til i bøgerne eller er det i virkeligheden værdiløst

det er meget indviklet og meget kompliceret så vidt jeg har forstået og jeg vil ikke love at

er alligevel sådan har jeg ladet mig fortælle og jeg tror det er rigtigt at de store banker

klemt situation har en meget positiv vurdering af deres udlån på samme måde som de havde oppe i løkken eller nede i tønder det tror jeg

ikke er sammenhæng mellem værdien af udlånet

den værdi de har i form af aktiver det vil sige deres aktiekapital og så kommer regningen igen tilbage

fald ret stramme krav til reguleringen af bankerne

de er lige så stille smuldret og nu er bankdirektørerne oppe på hesten igen det er de på to måder dels kører de bare derudad

indført alle mulige former for bonusordninger sådan at direktørerne bliver rigtig rige rige hvis deres aktier stiger

jeg skal love at vi vil komme med en masse spørgsmål i udvalgsarbejdet og det vil nok også ende med

joachim b olsen

endvidere op på den aftale om regulering af systemiske vigtige banker en aftale som liberal alliance er med i selv om det ikke står direkte

ligger det implicit at staten og dermed skatteborgerne åbenbart skal redde banker hvis de kommer i vanskeligheder det er ikke las kop te at skatteborgerne skal redde private virksomheder vi synes at det havde været langt mere konstruktivt hvis konsekvensen af finanskrisen havde været at man nationalt og internationalt havde indset at en stor del af den regulering af finanssektoren som politikere verden over har vedtaget med det formål at beskytte borgere fra uundgåelige kriser har medvirket til at forværre kriserne og gøre dem dybere

har haft en klar forventning om at de ville blive reddet hvis de kom i vanskeligheder ikke bare i danmark men i stort set alle vestlige lande det må antages at ved man

reddet hvis man kommer i vanskeligheder

incitamentet til at opføre sig ansvarligt mindre jeg tror ikke at det kan udelukkes at det faktum at man ved at man bliver reddet gør at man bliver mere villig til at tage større risiko

skyldes det at vi åbenbart lever i en verden hvor banker bliver reddet af skatteborgerne hvis de kommer i vanskeligheder og det må vi jo tage til efterretning

er det nok også rimeligt at man stiller krav til at bankerne polstrer sig bedre spørgsmålet er så om de positive konsekvenser af denne nye regulering overstiger de negative alt har jo en pris og prisen for den øgede regulering vil i sidste ende blive betalt af forbrugerne der er ikke andre til at betale regningen

hvad den øgede regulering af finanssektoren vil betyde vi kan gætte men vi ved

godt frygte at den langsigtede økonomiske vækst vil blive lavere end ellers og jeg tvivler på at

regulering vil medføre at vi ikke vil se finanskriser i fremtiden vi kan så håbe på at de ikke bliver helt så hårde som det vi har set men

alligevel kan vi altså støtte det her lovforslag

joachim b olsen nu siger at vi lever i et system

åbenbart skal punge ud og redde bankerne når de

hvor mange penge skatteborgerne rent

seks stykke er det vist

b olsen ville have været konsekvensen for skatteborgerne og samfundet

man brugte seks og fyrre milliard altså man tog garanti for seks og

engang hele den garanti der blev stillet til rådighed for dem

ikke sådan at vi har subsidieret banker direkte det er fuldstændig rigtigt det var under omstændighederne synes jeg og mange andre også

en fornuftig måde at gøre tingene på men det her

for alt for hele finanskrisen og det synes jeg er en mærkelig debat jeg kunne godt tænke mig at man kom dertil hvor man måske fik en en debat om

jo ikke er sådan at den her sektor ikke var stærkt reguleret før krisen det var stadig væk den mest regulerede sektor af alle sektorer det har åbenbart ikke gjort at man ikke kunne få finanskriser

er de ordninger og garantier der er stillet

honoreret fra bankernes side med en rentesats som har betydet at staten har haft en nettoindtægt på disse garantier så vidt jeg husker i størrelsesordenen

bankerne og

men de sunde banker om jeg så må sige har fået lov

nyt opsving som forhåbentlig er på vej modsat skal vi også lære

vi har været igennem og der er institutter inden for den finansielle sektor også her i landet som har båret sig ganske og aldeles forkert ad

om end jeg anerkender at med det system vi har i dag var det nødvendigt og det jeg ligesom prøvede at efterspørge var en mere substantiel debat om at når vi nu lever i et samfund hvor den her sektor har været meget meget stramt reguleret altså at påstå noget andet er noget sludder så må man spørge sig selv om mere regulering vil løse problemerne

næsten ingenting i rente og låne dem ud til skatteyderne med den anden hånd til en kæmpestor rente hvis ikke det er penge værd

når nu man mener at alt

finder vi det rimeligt at man indfører nogle krav nogle kapitalkrav der gør at bankerne polstrer sig selv så vi tager en pragmatisk indgangsvinkel til det her og siger at vi

en verden hvor det hænger sådan sammen at politikere

vil ikke påtage sig noget som helst ansvar for nogen finansielle kriser det er de onde mennesker

bankerne og samtidig skal

skatteborgerne altså holde for så må man så indføre noget regulering ellers skaber man det man vist kalder

hvis man på den ene side siger

skatteborgerne skal redde bankerne på den ene eller på den anden måde hvis de kommer i problemer men at man ikke stiller nogen krav og derfor stemmer

været med til gennem bankpakkerne at få vedtaget at bankerne kan regne med skatteyderne

bruger det som en undskyldning at nogle andre har opbygget en verden når man selv har været med til at opbygge en opfattelse af at skatteyderne nok

retfærdiggøre at man stiller fra politisk side nogle krav om at bankerne polstrer sig

det har været en mangel i den her debat at der har været så lidt selvkritik fra politikernes side

ikke vil tage nogen diskussion om om noget af den regulering man selv har været med til at indføre har været medvirkende til krisen man har bare sagt at det var bankernes skyld og de har lånt for meget ud når man låner ud

bare et eksempel på hvor skæv debatten

kan rokke båden og have implikationer for hele samfundsudviklingen men også

for vækstpolitikken i det danske samfund der er sagt mange fornuftige ord om selve lovforslaget og også om de rent tekniske dele af det

kortfattede politiske kommentarer til det årsagen til at det har været nødvendigt

lovforslag her med hensyn til sifierne er jo at der var brug for at signalere til markedet

og højere likviditet som en del af eksplicitte

forudsætninger for at drive finansiel virksomhed i danmark ikke bare på

at erhvervsministerens forslag her rammer plet efter den politiske aftale vi har lavet det rammer sådan at der bliver sendt et signal om at de her

ikke bare kan vælte

kommer med op og nedture og så videre men der er

nu nogle forudsætninger sat ind for at vi i hvert fald fra samfundets side

at de ikke bare lige tipper omkuld for den første og den bedste vind derfor siger jeg også selv som borgerlig at det er nødvendigt at man stiller nogle krav til bankerne bankerne udgør så mange forudsætninger for hele vores samfundsudvikling at det er ok at der bliver stillet nogle politiske krav men det skal selvfølgelig være i balance med at man kan gå ud og arbejde på det frie marked for al historisk erfaring viser at lige så snart politikere begynder at blande sig i drift og stille alt for eksplicitte krav så går det altid den modsatte vej vi kan have nok så mange gode intentioner fra politisk side men vi kan ikke drive forretning fra politisk side

det sikrer også nogle bedre habilitetsregler samtidig med at man også får implementeret

at det er et godt lovforslag som

af færøske sifi banker i dette lovforslag sker efter ønske fra færøernes landsstyre

rigsfællesskabet der muliggør at færøernes banker er en del af den danske finanssektor det er udelukkende en fordel for bankkunderne på færøerne for bankerne selv

kun er godt tre år siden at den største bank på færøerne eik bank gik

men hverken kunderne husholdningerne virksomhederne eller samfundsøkonomien generelt

af konkursen og hvorfor fordi bankpakkerne også omfattede de færøske institutter uden bankpakkernes sikkerhedsnet ville konsekvenserne

været aldeles uoverskuelige for færøerne historisk har vi på færøerne oplevet hvordan bankkrak uden bankpakker og uden

må sige at sporene skræmmer også af denne årsag bakker sambandspartiet op om om skærpede krav til systemets vigtige banker på færøerne

i forlængelse heraf vil jeg stille erhvervsministeren to vigtige spørgsmål baggrunden for

og grønland står uden for eu men er med i den danske finanssektor spørgsmålet er

tilslutter sig bankunionen vil beskæftigelsesministeren så bekræfte at færøske og grønlandske bankkunder ikke på nogen måde vil blive stillet

end kongerigets øvrige bankkunder her tænker jeg på at

regeringens forpligtelse at sikre en fortsat solid indskydergaranti og tilsyn med bankerne på færøerne og

jeg vil høre om det fortsat bliver sådan at færøske og grønlandske banker er underlagt tilsynet i københavn eller om tilsynet foretages

den europæiske centralbank i frankfurt jeg håber at ministeren vil

godt kvittere for jeg synes det klæder

danske folkestyre godt at vi har brede aftaler

folketinget

det måske er sådan at liberal alliances

er sikkert lovlig undskyldt men jeg kunne egentlig godt tænke mig en polemik

årsagen til den finansielle krise

se

og ikke mindst op igennem nullerne at der kom deregulering

givet stadig større frihedsgrader til banker og finansielle virksomheder

og jeg tror at næsten

betragter den her debat er af den overbevisning at havde man undladt

i helt så svære vanskeligheder som vi faktisk endte i i forbindelse med den finansielle krise men det rejser jo grundlæggende spørgsmål om hvad man vil med lovgivning og regulering i det hele taget

at sådan er den finansielle verden og sådan er nu engang markedsøkonomien og kapitalismen

bryder sammen og så må

jo rejse sig op af egen kraft

trediverne hvor der ikke var særlig meget statslig intervention før meget sent

sige er et mønstereksempel på at

klare det derude med den formuedestruktion som det nu engang medfører men selvfølgelig også

og stor økonomisk krise

til at tage rigtig lang tid men man kan sige

fordi det er bedre at markedet selv klarer det

jeg er så den overbevisning

en rigtig dårlig idé at overlade det til markedet det er ikke fordi jeg har

meget ondt af de mennesker som i en sådan krise

og selv om vi var ret hurtige og vakse ved havelågen i forbindelse med den finansielle krise må man jo sige at de sidste fem

økonomiske tilbagegang og stilstand

går jeg til stålet for at sørge for at det aldrig aldrig aldrig sker igen

på samme måde

og laver regulering for at sikre at vi lærer alt hvad vi kan lære af de fejl der var i forbindelse med at vi fik den store

så omfattende regulering i danmark og derfor

frank aaen gerne endnu mere hvor end vi kan komme frem som sikrer at vi

hvis jeg på globalt plan på et eller andet tidspunkt kan få fat

også gerne jeg er villig til at lade mig udnævne til enehersker for et stykke tid for at få bragt orden i tingene

men jeg vil gerne

polstrede at de ikke falder omkuld

der sker fejl og der sker markedsfejl og sikre netop

herre frank aaens beroligelse at man ikke bare kan

og geare dem derudaf sådan at subprimelån lige pludselig fremstår som ultra sikre lån

det forhindrer vi jo via alle de regler vi sidder og laver kvaliteten skal være i orden i de produkter som der nu engang er og som bankerne leverer også i forhold til deres interne modeller

på stort set samtlige områder sørger vi for at vi ikke kan have mystiske spekulanter siddende i et eller andet lækkert lokalområde

beslutte sig for at investere i det hæsblæsende ejendomsmarked i bayern eller omegn hvor de skulle have ladet være med det og måske mere

vi også for med tilsynsdiamanten og med et aktivt finanstilsyn

vi nu gør af fornuftige ting er netop med henblik på at sørge for at vi har en fornuftig og robust

sted hvor vi kan være trygge ved også gerne som aktionærer at putte vores penge hen tænk på hvor mange mennesker der rundtomkring i danmark har mistet tilliden til bankvæsenet og som havde placeret deres opsparing i bankaktier fordi de regnede med at det var et sikkert sted at placere deres penge her er ikke tale om spekulanter for alles vedkommende der er mennesker som har tabt deres pensionsformuer og andet vi skal tilbage dertil hvor man tør at sætte sine penge i bankdrift igen derfor den her omfattende lovgivning derfor alle de tiltag

fornuftige tiltag hele vejen igennem og

til det brede flertal i folketinget

og andet dem besvarer vi gerne i udvalget og det gør vi også i

til det enormt komplekse og tekniske område som det her er det er virkelig et lovforslag med tyngde

fra københavn det er kun til de rigtig store systemiske globale sifier vi får

vil jeg

på nuværende tidspunkt vi har heller ikke taget stilling til

har proppet alt muligt mærkeligt sammen

på trods af krisen men

lille spørgsmål det kan jo godt opfattes drilsk

set seriøst ministeren sagde på et tidspunkt som menigt folketingsmedlem at det ville være godt med en statslig bankinstitution til at sikre udlån i for eksempel udkantsdanmark hvordan ser ministeren

igennem hele livet har drømt og jeg er næsten sikker på at herre frank aaen har gjort det at man virkelig vil sikre at

mig klog på alt hvad der foregår rundtomkring men jeg sige at den måde hvorpå de

får lov til at pakke deres finansielle produkter sammen herunder hvad de har stående på bøgerne bliver testet og den skal godkendes og den bliver kontrolleret det er ikke noget man bare selv kan beslutte dermed er vi nået meget længere end man

nej nej jeg har sagt at

må vi jo lave en statslig udlånsfacilitet

ejendom der kan en virksomhed ikke låne der er masser af problemer med at skaffe kapital og udlån i store dele af det danmark som vi

udkantsdanmark så skal jeg tage ministerens

udsagn her for at

normalt er det sådan at der er en sammenhæng mellem prisen på penge og den risiko

kan man ikke se nogen forskel på

ministeren nævner selv

ni og tyve som et eksempel på hvad der kan ske med den utæmmede kapitalisme men

the en meget meget kritisk rolle i krakket i nitten ni og tyve man havde ført en forkert pengepolitik og så videre

at grund af den pengepolitik man førte det

et argument som ministeren har hørt men det er der en nobelprismodtager i økonomi som har fremført og er blevet anerkendt for det samme kan man sige

lavet lovgivning i danmark

på regnskabsbestemmelserne i bankerne

det er utrolig unuanceret at sige at politikerne ikke har noget ansvar

det er utrolig unuanceret at sige at jo mere regulering man lægger oven på bankerne jo bedre er det og jo mere sikkert bliver det

findes det var ligesom det

det galt så oplever man de her store kriser og der

ikke sådan det hænger sammen det som jeg prøver at sige er

masser af mennesker som samvittighedsfuldt hver eneste dag sørger for

sammen kan låne nogle penge der er også nogle der spekulerer

og puster det op til noget som ikke holder længere og når de store ting braser sammen går det ud over

investere i fornuftig forretningsvirksomhed og andre ting som man måtte mene er samfundsmæssigt vigtigt og

overveje mulighederne for at lave en statslig udlånsfunktion som i overskrifterne hed statsbank men det ved jeg godt lige på kanten af ministerens

en statslig udlånsfunktion sådan at de områder i danmark som har store økonomiske problemer har store problemer med at kunne flytte rundt

har jeg også læst ministeren tidligere og jeg vil bare sige at det må vi prøve at forfølge